med et meget stort plaster det betyder at vi med indgrebet her over for virksomhedsordningen rammer områder af erhvervslivet som ikke udgør nogen trussel fare noget problem eller på nogen som helst måde opfører sig uhensigtsmæssigt så forslaget her har altså kun en effekt det bliver mere besværligt at være selvstændig erhvervsdrivende i danmark det bliver mere

drive virksomhed sagen er den at iværksættere jo ofte vil have en negativ indskudskonto fordi de i de første år og det siger sig selv hvis man er nyetableret ikke har de store skattemæssige overskud normalt vil de så kunne leve af virksomhedens kredit begynde at tjene penge og betale skat og så udjævner man jo så indkomsten de sparer op i de fede år og så har de til de

men det bliver altså rigtig svært nu fordi iværksætteren ikke længere vil få lov til at spare op hvis indskudskontoen er negativ

så vi hæmmer altså iværksætternes mulighed for at gøre sig

og stærkere og vokse de personer som grundet de senere års dårlige økonomi har fået en negativ indskudskonto får alt for svære vilkår fordi de tjener deres penge i virksomheder så har de ikke mulighed for at indskyde private midler fordi deres private midler stammer fra virksomheden

så hæmmet af en negativ indskudskonto og i virkeligheden prøver de bare at konsolidere deres virksomhed forslaget her er også reelt en slags

og den her anvendte systematik strider altså også imod de almindelige principper man jo hele tiden har efterlevet med hensyn til virksomhedsordningen så vi fra konservativ side er inderligt imod forslaget og kan ikke forstå

et forslag som gør det sværere at være iværksætter og selvstændig i danmark

brug for det stik modsatte vi har brug for at forkæle iværksætterne og de selvstændige så de får nogle bedre

vi har været

der bliver skabt nogle arbejdspladser så vores intention er selvfølgelig at få det ændret

hvis der kommer et nyt

tilkendegive et par enkelte småting her i forbindelse med andenbehandlingen det her lovforslag blev jo som bekendt fremsat den ellevte juni i år og indeholder justeringer til virksomhedsskatteloven som skal hindre at ordningen udnyttes utilsigtet med justeringerne sikres det at midler som den selvstændige hæver til privatforbrug også bliver beskattet af den selvstændiges personlige indkomst

fra min side til lovforslaget ændringsforslagene udspringer blandt andet af aftale om tilbagerulning af fsa med videre og lempelser af pso og herudover er der fremsat ændringsforslag på baggrund af de indkomne høringsforslag dermed er der lyttet til en stor del af de fremførte ønsker og lovforslaget er blevet mere målrettet blandt andet

kan det nævnes at virksomhedens aktiver kan stilles til sikkerhed for erhvervsmæssig gæld selv om gælden ikke er en del af virksomhedsordningen jeg vil gerne takke for en god og konstruktiv proces i forbindelse med lovforslagets behandling i skatteudvalget der er tale om et særdeles teknisk lovforslag det vidner de mange møder undervejs også om og skatteudvalgets behandling har ganske afgørende været med til at sikre at lovforslagets virkning er blevet

som står bag lovforslaget og aftalen

samtidig med at det overordnede formål opretholdes som eksempel kan nævnes at der nu er givet mulighed for at selvstændige mod dokumentation kan ansøge skat om en ekstraordinær nulstilling af indskudskontoen afslutningsvis vil jeg takke folketinget og folketingets formand for

behandlet lovforslaget hen over sommeren